indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

l ni og tredive lad mig indlede med at sige at socialdemokratiet er enige i det

på grund af eus statsstøtteregler det kan kun være til gavn for alle parter at der er størst mulig gennemsigtighed i lovgivningen samtidig støtter socialdemokratiet den del af lovforslaget

og erstatte den med et teknologispecifikt udbud for små solcelleanlæg dette er en direkte udløber af en aftale indgået af energiforligskredsen ved at omlægge puljen til et

vi langt mere grøn energi for pengene

udbygning der vil kunne levere en års forbrug af strøm til cirka tolvtusinde

danske husstande dog noterer vi os at der i høringssvarene er særlig et væsentligt kritikpunkt

at for eksempel dansk byggeri efterspørger en samlet strategi på solcelleområdet så der en gang for alle skabes klarhed om hvordan solceller fremmes mest hensigtsmæssigt det har vi også efterspurgt før og jeg gør det gerne igen men nogenlunde her ophører også vores umiddelbare støtte til lovforslaget som dækker over temmelig mange forskellige sager og lad mig blot nævne to af de steder hvor vi er skeptiske først og fremmest i forhold til grøn ordning som regeringen ikke vil fortsætte når den nuværende statsstøttegodkendelse udløber den beslutning er der ikke megen opbakning at hente til i høringssvarene lad mig bare nævne nogle af kritikerne som er randers jammerbugt vesthimmerland skive aalborg og herning kommuner landbrug fødevarer

og kl kritiserer stoppet alle finder afskaffelsen af ordningen problematisk særlig er det jo bekymrende at flere kommuner beskriver

hvordan nuværende projekter allerede i proces kommer i klemme ude i kommunerne for det andet tager vi notits af kritikken af nedjusteringen af balancegodtgørelsen som ligeledes er at finde i høringssvarene for eksempel anfører dansk energi at de finder det yderst kritisabelt at myndighederne for tredje gang inden for to år finder det nødvendigt at justere ordningen det skaber usikkerhed

og tvivl om kommende investorer en udvikling der på ingen måde er gavnlig for den grønne omstilling vi har brug for stabile rammevilkår så vi kan sikre de lavest mulige priser på vedvarende energi fremadrettet socialdemokratiet finder derfor anledning til at spørge nærmere ind til dette inden vi eventuelt kan støtte forslaget det ser vi frem til i udvalgsbehandlingen vi finder det også bekymrende at man laver ve modellen om på en måde som branchen er imod det bliver væsentligt dyrere end nødvendigt og i og med at

grøn ordning forsvinder vil der opstå større bekymring i lokalbefolkningen og modstand mod at få eksempelvis vindmøller

da lovforslaget dækker over en række forskellige forslag som vi finder det nødvendigt at

nogle af de forskellige elementer og gennemgår dem

hvor udløbsdatoen ikke i dag fremgår af loven

man skal lede andetsteds efter hvornår

er unødig besværligt at finde ud af hvornår en støtteordning udløber på samme måde synes vi også at det er fornuftigt at man giver mulighed for at der kan ske midlertidig drift af elproduktionsanlæg uden at man har en normal elproduktionstilladelse

kun i særlige tilfælde at sådan en en ordning skal kunne benyttes men men det er fornuftigt at have den for det tilfælde hvor det måtte være nødvendigt

elementet om at der bliver lavet frister for nettilslutning og ansøgning om udbetaling af forhøjet pristillæg for den række overgangsordninger

at nu er det over fire år siden at ordningen blev vedtaget af folketinget og så må det også være rimeligt at der bliver lavet en udløbsdato for for hvornår man kan søge ind i den her ordning så det er også elementer som dansk folkeparti kan være med på

solcellepuljen for to tusind og sytten det er en beslutning at ændre den pulje i to tusind og sytten

og derfor støtter vi også det element så samlet kan jeg sige at det er en god omgang blandede blandede elementer

men det er alle sammen elementer som dansk folkeparti kan tilslutte

lovforslaget indeholder desuden forslag om at indsætte en pulje på en

det vil sikre at der ikke sker en uforudset og ukontrollerbar udbygning af støtteordningerne i regeringen kæmper vi for mest mulig grøn omstilling for pengene derfor indeholder lovforslaget yderligere et forslag om at ophæve solcellepuljen for to tusind og sytten til fordel for et mere omkostningseffektivt teknologispecifikt udbud for solcelleanlæg under en

især vinder det projekt der ganske enkelt leverer mest grøn energi til den bedste pris med lovforslaget foreslås desuden mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse det er hensigtsmæssigt i tilfælde af at en ufyldestgjort panthaver overtager og driver anlægget i en begrænset periode sidst men ikke mindst foreslås det at nedjustere balancegodtgørelsen for at sikre overensstemmelse med europa kommissionens godkendelse af ordningen alt i alt understøtter lovforslaget således regeringens klare ambition om en omkostningseffektiv udbygning med vedvarende energi derfor støtter venstre naturligvis op om l

har været udsat for hvor den seneste høring

her fra den fjerde oktober til den tiende oktober og hvor vi jo så lige har nået at få et høringsnotat for den del

lovforslaget her som vedrører den solcelleaftale som blev indgået

der er der nu udsigt til at vi kan ende på noget hvor vi holder et udbud

synes vi faktisk er en fornuftig aftale men vi synes

kan udmønte på en måde sådan at man måske imødekommer noget

er kommet af den aftale

en række justeringer som konsekvens af at dansk folkeparti og regeringen har lavet en aftale det er jo lidt spøjst at vi egentlig

hundrede procent energiforligsstof

så laves en aftale

alarmerende udsigt til at vi kunne få en solcelleudbygning som måske ville koste cirka tres million kroner om året og derfor fremsatte man et lovforslag lige inden sommerferien

for den fremtidige udbygning af vedvarende energi og jeg synes det er ekstremt ærgerligt at vi er endt i en situation hvor den aftale der er mellem regeringen og dansk folkeparti kun giver halvt så meget udbygning af vedvarende energi som det ellers kunne give

opleve de her pressemeddelelser der kommer fra ministeriet hvor

at hvis man ville have mest mulig vedvarende energi

nu får vi så nogle erfaringer med det her teknologineutrale udbud

også fremadrettet når vi får mere vedvarende energi ind i systemet og der er det altså vigtigt at vi ikke udelukkende har vindmøller vi er nødt til at have et

der er forskere som siger at det kunne være fornuftigt at have tyve procent solenergi i vores elsystem

i vores elsystem så vi er nødt til at

også vigtigt for de firmaer som sætter solceller op at de hele tiden har noget at lave og der er det altså en ulempe at vi laver det her stop go hele tiden hvor der bliver ændret på vilkår og hvor man risikerer at

kan være en lang periode hvor der intet er at lave

en teknologisk udvikling som gør

at vi skal kigge nøje på nogle af de her høringssvar der er blandt andet fra fra danmarks vindmølleforenings side blevet gjort opmærksom på at at den ændring i balancegodtgørelsen som der er lagt op til mener

ikke er i overensstemmelse med kommissionens godkendelse for nogle år tilbage det synes jeg er væsentligt at få få afklaret

måske nogle udefra der kan sige at det er nogle små ørebeløb ja men vi er den situation hvor

meget anstrengt og der kan selv en mindre nedgang i

ligger her så vil det medføre at der er flere

kunne man jo godt forestille sig at regeringen synes skal spejles ind i en kommende energiaftale der synes jeg

at man i en kommende energiaftale skal vælge redskaber som sikrer mest mulig vedvarende energi for pengene

nedjusteres ligesom der lægges op til at der gives mulighed for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden eltilladelse

er altså en blandet landhandel det er dog særlig ophævelsen af den økonomisk ineffektive solcellepulje for to tusind og sytten vi glæder os over i liberal alliance i stedet for at udmønte en pulje

der kun vil producere til eget forbrug omkonverteres puljen

til et udbud og sådan

lide på den måde sikres

at mere effektive solcelleanlæg kan deltage i udbud hvilket betyder at der kan udbygges med langt flere megawatt for de samme penge i liberal alliance ærgrer vi os dog over at pengene fra solcellepuljen stadig øremærkes til en bestemt teknologi vi havde gerne set at pengene var blevet overflyttet til den teknologineutrale udbudsrunde som regeringen som vi lige har hørt

socialdemokratiet og dansk folkeparti står bag det havde været

den bedste samfundsøkonomiske løsning dog ser vi stadig

hørt om at det kunne være en fordel at man i det samlede energisystem har et energimiks som understøtter en forsyningssikkerhed og at man i sådan et

fornuftigt at have andre energikilder

elsystem ville være noget som stemmer godt overens med den meget store vindmølleudbygning

det ville give en bedre forsyningssikkerhed end hvis det hele kom fra vindmøller

godt høre ordføreren om han er bekendt med at energimiks er noget som kan indgå

at vælge nogle specifikke teknologier ud og lave nogle faste støtteordninger der gælder i rigtig mange år

hvordan det går galt i planlægningen fordi det er utrolig svært at forudse teknologiernes

ordføreren nævne det her stop and go som et problem

et udbud så man styrer økonomien og lader teknologierne konkurrere gør jo at vi får et langt mere sikkert økonomisystem jeg skal minde om at det eksisterende energiforlig næsten blev fem og tyve milliard kroner dyrere end forventet i to tusind og tolv og tænk lige engang hvor mange hundrede eller

tusinde procent det er hvis det var et sygehusbyggeri der blev så meget dyrere og det er konsekvensen af at man har et system hvor man ikke kan styre tingene det er konsekvensen af

nogle nye udbudsmodeller det tror jeg på langt sigt

det klogeste og det håber jeg også rigtig meget at vi får lagt ind i det kommende

en afbalanceret måde at gøre det på og så siger jeg at principielt går vi ind for teknologineutralitet det er der rigtig mange fordele ved og så siger jeg også som jeg nævnte tidligere at det her med at en bestemt branche stiller sig op og siger hvorfor gør i ikke sådan og sådan så får vi flere penge ud af det har vi ligesom hørt

mere politisk substans så selv om

er der generelt for mange minusser i den her bunke af

og derfor kunne vi også være tilbøjelige til at støtte

lukning af grøn ordning vi ser lukning af solcelleordningen fra

og en overgang til den udbudsordning som netop har været

branchen og dermed får højere priser det nedsætter tempoet for den grønne omstilling

den her overdrevne nedjustering af balancegodtgørelsen for vindmøller

jeg også gerne fremhæve at vindmølleforeningen jo

eu har gjort klart at det skal

sikker på at give et tillæg i tyve år det kan være helt op til tretten øre per kilowatt time som man bare er helt sikker på uanset hvad der sker med energiprisen det eneste man kan være sikker på er at de penge kommer man til at betale i tyve år

bare får en mindstepris som er garanteret fordi

alle fremskrivninger fra energistyrelsen og forwardpriser fra markedet jo siger at

i løbet af en tre fire fem år med en mindstepris et udbud der handler om en mindstepris slet ikke vil skulle støttes i den model som regeringen har valgt som handler om at

et pristillæg

man kommer til at betale alle de her dejlige penge ekstra for vedvarende energi i tyve år

man vil have mest vind for pengene og så samtidig vælge en model som ubetinget er den dyreste

selvfølgelig er en minimal risiko for at elprisen fuldstændig kollapser fuldstændig kollapser selv hvis den gjorde det

ville det i den her udbudsmodel med et

for alvor ødelagde statskassen

valgt den model som med alle forwardpriser og

alle fremskrivninger af elpriserne som er sandsynlige

flere ting i den her aftale som vi hellere havde set i en forhandling

dårlig idé at afskaffe fordi den grønne ordning faktisk

til at få lokal opbakning til vindmøller

den på en anden måde sådan at vindmøllerne blev ved med at have en folkelig opbakning kunne man erstatte den med nye medejerskabsmodeller men det var ikke intentionen fra regeringen når man lavede en

den enkelte vindmølleejer skal have i tilskud for de omkostninger der er

har regeringen sat den væsentligt ned

skal gøre ud fra de instruktioner der er kommet fra

skal ikke have flere penge end end det koster man skal jo kigge på de faktiske omkostninger og sørge for at de bliver godtgjort så

det har vi forhandlet med regeringen har vi været enige om så hvis regeringen kunne se at man kunne skille lovforslaget

imødekommende over for den del af lovforslaget men vi kan ikke som det ligger nu

vi kan godt støtte en ophævelse af solcellepuljen men det kan vi jo kun fordi vi netop har lavet en aftale i energiforligskredsen om at lave en anden form for solcelleudbud de ting som sf er kritisk over for er

vi kan forlænge og hvad vi ikke kan forlænge og hvad vi kan få af klagesager og det vil vi gerne afprøve i udvalgsbehandlingen

i hvert fald meget optaget af at der ikke er nogen af dem der har søgt som kan komme voldsomt i klemme så er der to yderligere elementer i lovforslaget som vi er

over for det er selvfølgelig spørgsmålet om den grønne ordning

helt afgørende for at få borgere til at bakke op om store vedvarende energi projekter og det vil vi gerne have at de også

i fremtiden derfor ønsker vi at den grønne ordning skal fortsættes derudover er

ændrer på en balancegodtgørelse ændrer man også forudsætningerne for udbygning af vedvarende energi

skaber et usikkert investeringsklima og når den her regering ellers snakker om at være venlig over for erhvervslivet og

skal opleve at der sker den her form for nedjustering af balancegodtgørelsen

godt klar over at forudsætningerne ændrer sig undervejs men jeg synes også man med rimelighed kan sige at man skal

fra to tusind og tretten det er vel ret rimeligt at vi får lavet en slutdato på det

som kan være i økonomiske problemer og

kreditorer

til at have en elproduktionstilladelse og så sidst

at solcellepuljen for to tusind og sytten ophæves

vi har jo et mål som også regeringsgrundlaget

i vedvarende energi men det ser også ud til at vi blandt

vi skal op med statskroner til det og så begynder det

lovforslaget indebærer derfor at vi aflyser udmøntningen af solcellepuljen i to tusind og sytten der vil blive fremsendt et særskilt lovforslag om udmøntningen af

næste år baggrunden for at vi vil erstatte solcellepuljen i

med et teknologispecifikt udbud i to tusind og atten for solcelleanlæg under en

er at vi vurderer at vi dermed kan få mere vedvarende energi for pengene denne del af lovforslaget blev sendt i høring i forbindelse med lovforslagets fremsættelse den sene høring skyldes at ophævelsen af puljen først blev aftalt kort før

lovforslagets fremsættelse høringsnotatet er derfor først oversendt til folketinget i går derudover indgår der en række mere tekniske elementer i lovforslaget som i bund og grund er at udvise rettidig omhu som det allerede er fremgået er

lovforslaget vist et af dem man kan kalde et decideret samlelovforslag helt kort er formålet ud over at ophæve solcellepuljen at vi vil indsætte udløbsdatoer i ve loven i overensstemmelse med det statsretlige grundlag for en række støtteordninger det bringer vores

helt i overensstemmelse med udløbet af støtteordningerne i eu vi vil nedjustere balancegodtgørelsen for at sikre at vi ikke laver overkompensation hvilket er et eu krav vi vil lave et loft på en

i en række støtteordninger for små ve anlæg for at sikre at ordningerne ikke løber løbsk vi vil indsætte nettilslutningsfrister og frist for ansøgning om udbetaling i en række støtteordninger for solcelleanlæg fra to tusind og tretten det skaber klarhed over hvor mange anlæg der optages på gamle overgangsordninger endelig vil vi give mulighed for for midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse for at sikre at havvindmølleparker også kan drives i særlige tilfælde uden elproduktionstilladelse lovforslaget og tilhørende bekendtgørelser planlægges at træde i kraft første januar to tusind og atten jeg er glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget her i tinget i dag jeg ser frem til at fortsætte drøftelsen

lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget

er taget med at man reducerer balancegodtgørelsen og

fjerner den grønne ordning og det giver nogle penge så har hensigten jo også været at aflysningen af solcellepuljen skulle være med til at finansiere noget af det her og det

for solcelleudbygningen jeg synes det er godt at vi fik lavet det

findes en finansiering fra reduktion af støtten

som følge af overkompensation på fire hundrede og seks og firs

de penge som ellers var beskrevet i finanslovsforslaget

udgift på fem hundrede million kroner i de kommende tre år er det sådan at at regeringen vil komme med et ændringsforslag til sit eget finanslovsforslag som følge af den aftale

at

liberal alliances ordfører

var vi endt på en balancegodtgørelse på en

landbrug fødevarer er bekymrede over at den grønne ordning sådan forsvinder måske før end

er stillet i udsigt egentlig når at blive udbetalt så jeg vil gerne

ministeren tør ministeren garantere at de projekter der er afsluttet eksempelvis per tyvende februar

i tråd med hvad de projekter der kører lige nu egentlig stilles i udsigt under

har det som part i denne aftale været vigtigt at sikre de mange arbejdspladser der har været på spil i nordsøen aktiviteterne i nordsøen beskæftiger tusindvis af danskere med aftalen om en genopbygning af tyrafeltet har vi sikret en central infrastruktur fra aktiviteterne i nordsøen og dermed også de mange jobs der har været i risiko for at forsvinde socialdemokratiet sikrede

andre gode kræfter at finansieringen af aftalen er rimelig og socialt balanceret i modsætning til regeringens oprindelige finansieringsudspil uden en aftale ville der være færre penge til rådighed til at sikre og udvikle vores velfærdssamfund det kan nu betale sig at genopbygge feltet i nordsøen mens staten til gengæld får del i det overskud der måtte komme det er vi tilfredse med og så er vi glade for at aftalen nyder opbakning på tværs af de politiske partier i folketinget dette konkrete lovforslag har til formål at forbedre samarbejdsmulighederne i nordsøen og sikre at infrastrukturen anvendes på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde det er en hensigt vi fra socialdemokratiets side kan bakke op om og derfor støtter socialdemokratiet lovforslaget

rammevilkårene for udvindingen af olie og gas i nordsøen

ingen tvivl om at udvindingen af olie og gas i den danske del af nordsøen har været en kilde

til stor rigdom for

i statskassen det har skabt mange arbejdspladser og det har bidraget til at danmark i en lang periode

masser af olie og gas at hente op hvis de rette rammevilkår er til stede sådan

det stadig væk er rentabelt for for rettighedsindehaverne der var formålet

med den aftale som blev indgået tilbage i marts måned og som vi i dansk folkeparti

del af aftalen som har med energiministerens ressort

få en bedre og mere rentabel og

der allerede er til stede

at man samlet set har en mere rentabel udnyttelse af infrastrukturen og

de ressourcer som er til stede i nordsøen

med at udvinde olie og gas så vi er glade for aftalen

af disse potentialer fordi der ikke er tilstrækkelig tredjepartsadgang til den eksisterende infrastruktur det hæmmer investeringer i nordsøen fordi de nuværende rammer ikke på tilstrækkelig vis understøtter indvinding af mindre fund af olie og gas regeringen indgik som sagt i marts en bred aftale med

radikale venstre om udvikling af nordsøen hvor en forbedret adgang til infrastruktur var et af elementerne dette lovforslag udmønter denne del af aftalen det bærende hensyn er at gøre det enklere for rettighedshavere at benytte andres anlæg til indvinding transport og behandling på forudsigelige på forudsigelige og rimelige vilkår samtidig sikrer forslaget at fremtidige udbygninger tager hensyn til

hjemmel til at indsætte vilkår i godkendelser af udbygningsplaner om at der skal indgås aftaler med tredjepart om plads og kapacitet til

kort tilføje at lovforslaget også indeholder et element om at energiklagenævnet bliver klageinstans for afgørelser truffet i forbindelse med

på det strukturelle bnp det er til gavn for hele det danske samfund derfor derfor støtter venstre også op om dette lovforslag

er at hvis vi skal forhindre at klodens temperatur

bør blive i undergrunden

set en anbefaling der er givet for at tage klimaproblemerne alvorligt

også lave den store bæredygtige omstilling til vedvarende energi samtidig med at man

en mangelsituation hvor vi ikke har energi jeg synes det er dybt hyklerisk når man så i danmark går efter at den sidste olie og den sidste gas skal op af nordsøen

mest muligt for at få mest mulig fossil energi op af det søterritorium hvor danmark har en indflydelse

og det er jo den hyklerlov vi så står med her i dag hvor det jo er glædeligt er nogle grønne organisationer som har været med til at præcisere det her med at

vores velfærdssamfund er i højeste grad truet men det er jo de her globale klimaforandringer som gør at vi kan komme ud i en situation hvor kloden ikke er så godt et sted at leve på

de omkostninger der kommer når klimaforandringerne buldrer derudad og vi skal til at bygge højere diger og tage andre forholdsregler og vi samtidig skal hjælpe ulande med

udfordringer de har med klimaproblemer der kan være endnu værre end i danmark

noget som kan true vores samfund

klogt at man så bare laver aftaler og lovforslag som medfører at

gør mest muligt for at få den sidste dråbe olie presset op af undergrunden

så kan vores samfund køre videre vores samfund kan ikke køre videre som hidtil vi er nødt til at tage de her klimaproblemer alvorligt det er nødvendigt at vågne op og det duer ikke at

nogle lovforslag her som går i den helt anden retning

nordsøen det vil vi ikke

kunne hvis vi tvinger selskaber til at investere milliarder i dyre anlæg

i mange tilfælde ikke være rentabelt

olien op og vi skal tænke på at der

derfor synes vi at det er sund fornuft

holdning at yderligere investeringer i aktiviteterne i nordsøen

gøre det sværere at nå parisaftalen

det vil ende som strandede investeringer hvis parisaftalen bliver taget alvorligt

rentable løsning

den daglige drift i nordsøen også i de år der kommer her efterfølgende hvor vi har mindre olie men samtidig kan udnytte ressourcerne i vores ledningsanlæg

til alles bedste så konservative støtter l

ved siden af den politiske aftale indgik regeringen og bevillingshaverne til eneretsbevillingen den treogtyvende marts en aftale om udvikling af nordsøen tredjepartsadgang betyder at selskaber kan få adgang til at benytte infrastruktur som et andet selskab ejer hovedparten af det potentiale der er tilbage i den danske del

nordsøen udgøres af relativt små fund derfor er det centralt at alle kan gøre brug af den infrastruktur der allerede er i nordsøen med lovforslaget får staten flere

til at få parterne i nordsøen til at tale sammen og koordinere indsatsen det vil medføre at aktiviteterne i nordsøen bliver mere effektive og rentable med forslaget ændres undergrundsloven så det bliver enklere for selskaber at benytte andres anlæg til indvinding transport og behandling på forudsigelige og rimelige vilkår rørledningsloven ændres så vi sikrer en bedre udnyttelse af olierørsledningen i nordsøen der gennemføres desuden visse ændringer som ikke er en del af nordsøaftalen blandt andet foreslås det at energiklagenævnet bliver klageinstans for afgørelser truffet

i medfør af rørledningsloven jeg er glad for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget

gasledninger på dansk søterritorium teknisk set

lovforslaget lavet sådan at det sker ved at udenrigsministeren giver en indstilling til energi forsynings og klimaministeren som han eller hun så har at tage til følge

er som det hedder i lovforslaget et frit politisk skøn som kan omfatte alt hvad der kan opfattes som udenrigs sikkerheds eller forsvarspolitisk relevant i bredeste forstand hvilket mildest talt

det vil ikke fremgå af indstillingen hvilke overvejelser udenrigsministeren har gjort sig men

der vil alene være et ja eller et nej

om anlæggets placering på dansk søterritorium er foreneligt med vores udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske interesser og hensyn

det vil selvfølgelig i den praktiske eksekvering af det her blive opfattet som relativt lukket

være hensyn til andre stater involveret

det relevant og ikke ulig hvad vi i øvrigt gør i de situationer hvor hvor der er andre stater involveret eller hvor der er udenrigspolitiske hensyn for eksempel som man kender det fra arbejdet i det udenrigspolitiske nævn og så videre loven er sat til at træde i kraft den første januar

som verserer på tidspunktet for lovens ikrafttræden det vil sige at hvis der er indgivet en ansøgning før loven træder i kraft

i bemærkningerne til lovforslaget kaldes det for det almindelige udgangspunkt

men der vil selvfølgelig altid være grund til

være forsigtig med at lade love finde anvendelse på kendsgerninger som ligger forud for at loven er vedtaget stadfæstet og offentliggjort for det er jo fundamentet for at borgerne kan vide hvad det er for en retsstilling de har at rette sig efter at retsstillingen er

den som anvendes på det tidspunkt hvor kendsgerningerne er der når det alligevel sker

generelt formuleret men designet til at finde anvendelse på den såkaldte

stream to gasledning hvilket jo også til overflod fremgår af de høringssvar som der er kommet ind for socialdemokratiet

oplagt at når der skal anlægges el og gasledninger på dansk søterritorium

kan det have geopolitiske interesser og når det har det

det selvfølgelig også vurderes udenrigs sikkerheds og forsvarspolitisk og det er også oplagt at det gør sig gældende for north stream to projektet hvorfor socialdemokratiet kan støtte lovforslaget

søterritorium for dansk folkeparti

at vi har størst mulig suverænitet over dansk territorium og derfor

kan vi på ingen måde have noget imod at vi kan tillægge flest mulige kriterier når vi skal vurdere ansøgninger om at placere den slags anlæg på dansk territorium hidtil har det jo kun været sådan

tillægge miljøhensyn en afgørende betydning

inddrage udenrigs sikkerheds og forsvarspolitik i vurderingen det er hensyn som vi i dansk folkeparti bakker op om

fordi det handler om om det generelle tilfælde der kan komme så mange andre ansøgninger

også skal vurderes og derfor forholder vi os principielt til lovforslaget og siger at fra vores synspunkt

skal danmark og danske myndigheder have størst mulig råderet over dansk territorium og derfor støtter

og at det er uden sammenhæng med nord stream to projektet jeg hørte også ordføreren sige at der er den sammenhæng stående på det har ordføreren nogen overvejelser om

ville være relevant at gøre sig af overvejelser i forbindelse med nord stream to projektet altså ikke om det skal forkastes eller ej

helt bestemt ud fra at begge parter har tænkt alle scenarier igennem

at anlægge rørledningen så det bekymrer mig egentlig ikke i det konkrete tilfælde

tilladelse lovforslaget lægger derfor op til at den

rørledningsanlæg på søterritoriet fremover skal ske i to trin på første trin udarbejder udenrigsministeren en indstilling der skal inddrage udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske hensyn som lægges til grund i energiministerens afgørelse og hvis indstillingen er positiv foretages der på andet trin en sædvanlig miljømæssig sikkerhedsmæssig vurdering af den pågældende ansøgning hvis indstillingen derimod vurderer at forholdene ikke er forenelige med udenrigs og sikkerhedspolitiske interesser får ansøger et

andre elementer der understøtter det centrale formål med lovforslaget

jeg vil kort her berøre at der med lovforslaget også bliver mulighed for at opkræve betaling for behandling

det er afgørende at der er mulighed for at tage bredere sikkerhedspolitiske hensyn i afgørelser om disse aktiviteter på dansk søterritorium

foregå med hjemmel i lovgivningen og med lovforslaget sikrer regeringen et klart retsgrundlag til beskyttelse af rigets udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske interesser i forbindelse med nedlæggelse af elkabler og rørledninger fremadrettet vil

være sikkerhed for at aktiviteter er fuldt forenelige forenelige med

på den baggrund støtter venstre

ledninger på dansk søterritorium men

spørge specifikt til konkrete projekter og

udenrigspolitiske hensyn i den forbindelse synes jeg også det kunne være væsentligt at man kunne have klimahensyn

det står eksplicit men det har jo

set også noget med vores sikkerhedssituation

kommer efterfølgende og der kan jeg sige meget klart at enhedslisten

er nødvendigt

det kunne være interessant at få afdækket om om det ikke er sådan at da folketinget i to tusind og ni forholdt sig til nord stream

have valgt at sige nej til den

var flere handlemuligheder end det folketinget fik at vide

ansøgninger når rusland ansøger om at

er det jo ikke kun et forsyningspolitisk anliggende man bliver nødt til at se det i en sammenhæng

og ruslands ofte aggressive adfærd over for dets nabolande er det ønskeligt at øge den europæiske afhængighed af russisk gas særlig med tanke på de tilspidsede politiske forhold mellem eu og rusland det er jeg ikke sikker på ukrainerne har

smagt på den russiske menu når der drejes op og ned på gashanen man bliver i det mindste nødt til at inddrage sådanne overvejelser synes vi når man behandler ansøgninger som for eksempel

har et spørgsmål

ej

de spændinger som der er ikke rigtig får taget fat i det her og hvis nu bolden ender tilbage hos os hvad vil så være

konkret sag i det her tilfælde

stream to som det er

vi har det klima

for os er det rigtig vigtigt at man på alle planer forsøger

vil i den sammenhæng være helt galimatias at investere så voldsomt som

kunne være lidt interessant at høre ministerens

der står udenrigs sikkerheds og

interesser så kunne udenrigs godt dække klima fordi vi jo har en aftale parisaftalen som er en international aftale

at det ikke kun er statens sikkerhed og rigets

og politiske og økonomiske og militære overvejelser kunne vi få klima helt ind ville det være super relevant synes jeg og så ville vi virkelig støtte op men vi støtter forslaget

det foregår sådan som socialdemokratiets ordfører også beskrev at udenrigsministeriet giver en indstilling til klima

storpolitik det er noget som ikke er et teknisk spørgsmål for det er selvfølgelig et udenrigs forsvars sikkerhedspolitisk og klimapolitisk spørgsmål

dansk søterritorium

det er naivt at mene at rørledninger bare

set med sfs briller er det derfor helt afgørende at i har muligheden for

til at inddrage sådanne brede hensyn

der regulerer adgangen til at få tilladelse til at nedlægge elkabler og rørledninger til transport af kulbrinter

konsekvensen af den

af rørledninger i søterritoriet på det nye

er foreneligt med rigets sikkerheds udenrigs og

klimaministeren indhenter en indstilling

sagens afgørelse det vil sige at indstillingen er bindende og hvis indstillingen er negativ meddeles der et afslag så det er ret konkret og det konservative

en generel lov som skal være gældende fra

det vil sige den del af farvandet der i udgangspunktet strækker sig fra kysten og tolv sømil ud svarende til cirka to og tyve km danmarks internationale forpligtelser efter

at udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske hensyn kan inddrages i forhold til ansøgninger på kontinentalsoklen uden for søterritoriet det foreslås at lovforslaget træder i kraft den første januar to tusind og atten og at de nye regler i overensstemmelse med almindelig praksis vil finde anvendelse på ansøgninger der på ikrafttrædelsestidspunktet ikke er færdigbehandlet

om nedlæggelse af rørledningsanlæg på søterritoriet på det nye første trin skal det vurderes om det pågældende projekt er foreneligt med rigets udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske interesser energi forsynings og klimaministeren indhenter en indstilling herom fra udenrigsministeren

relevant omfang involverer andre ministre navnlig justitsministeren forsvarsministeren og energi forsynings og klimaministeren indstillingen skal lægges til grund ved sagens afgørelse det vil sige at indstillingen er bindende hvis indstillingen er negativ meddeles der afslag hvis indstillingen er positiv foretager myndighederne den sædvanlige miljø og sikkerhedsmæssige vurdering der svarer til den gældende ordning forslaget bemyndiger energi forsynings og klimaministeren til at fastsætte nærmere regler for den administrative behandling af ansøgninger

det har blandt andet til formål at understøtte behandlingen af ansøgninger og præcisere de administrative rammer

ejere af rørledningsanlæg på søterritoriet pålægges en oplysningspligt over for ministeren hvis ikke oplysningspligten overholdes kan der sanktioneres med bøder endvidere bliver det fastslået at afslag begrundet i rigets udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske interesser ikke kan indbringes for energiklagenævnet afslag kan indbringes for domstolene ved at sagsøge energi forsynings og klimaministeren inden for seks måneder efter afslag herudover indeholder lovforslaget enkelte tekniske ændringer blandt andet foreslås det

skal kunne udstedes regler om opkrævning af betaling for behandling af ansøgninger ansøgninger om nedlæggelse

på søterritoriet flere af lovforslagets bestemmelser er gældende ret da de allerede følger af eksisterende bekendtgørelser

vedkommende er udstedt med hjemmel i statens højhedsret det er fundet hensigtsmæssigt ved denne lejlighed at fastslå reglerne i lov parallelt med hvad der er gældende for kontinentalsoklen uden for søterritoriet jeg er glad for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

man kunne bruge en henvisning til parisaftalen

sig til nord stream to som jo kommer til

i tyskland kan erstatte atomkraft med

løsninger man vælger i fremtiden i tyskland kunne

en massiv udbygning af vedvarende energi i stedet for at satse på import af

gas fra andre lande så jeg synes absolut at der er klimapolitik i i det og jeg synes det

helt naturligt at få en ændring ind så klimapolitik også kan være noget af det man lægger vægt på

skal laves kan ministeren ikke se

jo fornuftigt hvad der bliver sagt nå lov om ændring af lov om bygningsfredning lyder jo lidt kedeligt for nogle for mig lyder det utrolig spændende lovændringen handler jo om at

man giver mulighed for at affrede det

en række fredede bygninger hvis indre fredningsværdi er gået tabt på grund af ombygning eller renovering

tusind fredede bygninger som er blevet gennemgået i perioden to tusind og ti til seksten af slots og kulturstyrelsen for at finde ud af

konklusionen var heldigvis at hovedparten af alle disse fredede bygninger er velbevarede og i god stand der var dog et lille mindretal

og det er cirka fem hundrede af disse som lovforslaget omhandler

det man så vil med lovforslaget

er at man vil dele fredningen op i en ydre fredning og så tillade at ejerne kan ændre på tingene i det indre fordi fredningsværdierne simpelt hen ikke

kigget lidt på hvad der kunne være tilladte ændringer og det er for eksempel at ændre rumstørrelse at flytte

ikkebærende skillevægge at opsætte nye skillevægge at udskifte køkken og bad at flytte placering af køkken og så videre og så videre vi har set en række eksempler på det

gøre det lettere for borgere og erhvervsliv at

indre som ikke længere opfylder fredningsbetingelserne

lovforslaget ikke er vidtrækkende nok i dansk folkeparti har vi en række forslag til hvad man også kunne have gjort som desværre ikke er med og herunder skal vi simpelt hen have afklaret om den her lovændring kan frede bygninger hvis ydre er værdigt til fredning selv om det indre ikke lever op til bestemmelserne den mulighed havde man jo tidligere med a og b fredninger hvis vi fik den mulighed ville det sikre langt flere historiske og

bevaringsværdige bygninger hvis man gav mulighed for at frede visse bevaringsværdige bevaringsværdige bygningers ydre ville man i højere grad kunne sikre bygningerne imod kommunernes vilkårlige omgang med kulturarven og man ville også gøre det lidt mere tiltrækkende at få huset fredet så vidt jeg forstår lovændringen og her kigger jeg på ministeren gælder den kun de cirka fem hundrede bygninger blandt de eksisterende ni tusind allerede fredede bygninger noget andet vi godt kunne tænke os at kigge lidt på

en kommunal opgave og den løser de altså ikke altid lige godt

når der er kapitalinteresser på spil jeg så gerne

til hvordan man kunne stramme det kommunale ansvar for bevaringsværdige bygninger det ville også være fint om vi kunne sikre miljøet omkring de fredede bygninger ved at udpege beskyttelseszoner hvad nytter det at have et fredet hus stående hvis omgivelserne totalt ændrer karakter det har vi tidligere

beslutningsforslag om i dansk folkeparti

om det skal være en beskyttelseszone må vi jo snakke om det fremgår også af bygningsfredningslovens § tre

bygninger der er mere end halvtreds år gamle kan indstilles til fredning

bygninger der er yngre hvis de

og det kan man jo altid diskutere det førte i hvert fald til at vikingeskibsmuseet blev

mere end tyve år gammelt før det blev fredet jeg ser gerne at den halvtreds årsregel

gå tidligere det er altid godt der går lidt tid inden man kigger på bygninger skal fredes

femten seks og tredive reglen om at alle bygninger før det årstal er fredet hvorfor lige femten seks og tredive gælder det også kirker det er også noget vi skal kigge på er kirker

alt det må vi jo kigge på i næste ombæring minister dansk folkeparti er tilfreds med at ministeren så småt er begyndt på at

men vi anser det altså som et første spæde forsøg på at gøre loven mere tidssvarende arbejdet er selvfølgelig langtfra færdigt men vi glæder os til det fortsatte forløb og vi vil stille nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen vi støtter nølende

i dag opererer vi som bekendt kun med én fredningsværdi

lovforslag ønsker regeringen at gøre op med dette fremover skal vi ikke kun arbejde med én fredningsværdi men i stedet have en differentieret tilgang til bygningsfredning helt konkret indebærer lovforslaget at nogle fredede bygninger kun skal være fredet udvendigt det vil sige at hvis ejeren af en fredet bygning for eksempel gerne vil lægge nyt gulv skal personen ikke søge om tilladelse til sådan en ændring hvis fredningsværdien ikke længere gælder for den indre del af

slots og kulturstyrelsens nylige kortlægning af fredede bygninger i danmark en kortlægning der netop viste at nogle af vores fredede bygninger har stor fredningsværdi udvendigt men i meget lille grad eller slet ikke indvendigt dermed understøtter kortlægningen at det giver mening med en mere differentieret tilgang til området den nuværende lovgivning på området skaber både unødvendigt bureaukrati uklarhed i forhold til reglerne om bevaring af fredede bygninger hvor fredningsværdierne i det indre ikke længere er til stede noget der gør sig gældende for cirka fem hundrede fredede bygninger

lovforslag vil vi blandt andet stille ejerne af de omfattede bygninger mere frit og lette myndighedernes

byrder i forbindelse med sagsbehandlingen begge dele giver god mening og på den baggrund støtter venstre selvfølgelig lovforslaget afslutningsvis vil

understrege følgende denne lempelse er ikke et udtryk for at venstre går på kompromis med bevaringen af vores fredede bygninger vi skal tænke os om i forhold til de forandringer vi foretager det er dog venstres opfattelse at der er taget højde for dette i det lovforslag der foreligger

som vi jo her behandler vedrører en ændring af loven om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer lovforslagets formål er at ændre vilkårene for de bygninger som ikke længere har en indre fredningsværdi i de bygninger skal det ydre fortsat være fredet men det vil med loven ikke længere være nødvendigt at søge tilladelse før der bygges om i det indre i de bygninger en sådan ændring vil for det for

bygningernes ejere og for det andet vil det lette sagsbehandlingen myndighederne som jo kan bruge tid på at behandle mere presserende sager så det nye forslag sikrer dermed synes vi en rigtig balance mellem en bygnings fredningsværdi og de omkostninger der er forbundet med fredningen forslaget fremsættes på baggrund af en landsdækkende gennemgang af vores fredede bygninger i

de cirka ni tusind fredede bygninger vi har herhjemme og det er jo glædeligt at gennemgangen konkluderer at langt de fleste bygninger er i pæn stand de fredede bygninger udgør et stykke vigtigt dansk kulturhistorie som vi kan være stolte af at bevare og også stolte af at give videre til eftertiden dog konkluderer gennemgangen også at omkring fem hundrede bygninger kun har fredningsværdi i det ydre men indvendigt er blevet ombygget

omfang at det ikke længere er fornuftigt

derfor er det også fornuftigt at ændre loven den omkostning som er forbundet med at ombygge en fredet bygning skal nemlig være tilsvarende bygningens fredningsværdi både for ejerne og for

og det finder vi er en positiv forandring i forhold til den nuværende retstilstand derudover

er det positivt at lovforslaget letter både det offentlige og det private for byrder for lovændringen vil betyde at kulturministeriet skal behandle færre sager og da lovændringen giver bedre mulighed for at ombygge vil det samtidig skabe mere smidige rammer for erhvervsliv og ejere det er positivt vi har bemærket at særlig arkitektskolen aarhus og kunstakademis skoler for arkitektur design og konservering har haft en række bekymringspunkter i forhold til det her det må vi tage med i udvalgsarbejdet

sætter stor pris på den kulturhistorie som de fredede bygninger i danmark udgør men det er også nødvendigt at sikre en balance mellem omkostninger besvær og fredningsværdi og derfor anerkender vi behovet for tidssvarende ændringer når det er nødvendigt på den baggrund kan

i værste fald kan indebære en risiko for at en fredet bygning får påført en indre fupmodernisering som hverken ud fra håndværksmæssige eller æstetiske pejlemærker kan siges at være et fremskridt så

er enhedslisten med om bord men er det det forslag som regeringen

er blevet givet følgende formulering kulturministeren kan beslutte at for en bygning som er fredet efter denne lov hvis væsentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdi alene eller i overvejende grad

ti stykke seks anvendelse

i overvejende grad hvad betyder det betyder det at hvis vi stemmer ja til

dette uden godkendelse i enhedslisten er vi som sagt positive over for de erklærede intentioner der gør det lettere for ejere af fredede bygninger at ændre ved bygningens indre som ikke har nogen som helst fredningsværdi men vi er bestemt ikke positive over for at gøre det lettere for en ejer

bevaringsværdigt indre det letteste vil jo

hvis ministeren om lidt går herop og meddeler at

må vi kigge nærmere på det i de kommende udvalgsforhandlinger så det står klart for alle hvad denne lov egentlig kommer til at betyde til sidst vil jeg godt sende en stor tak til høringsparterne som sommerferien til at udarbejde høringssvar til ministeren på det her lovforslag det er rigtig godt gået jeg kan

og og

det

det

ændring på

for

i

spørge

sige

lovforslaget

lovforslaget vil vi

bare

det

og

være

ved

en ganske

jeg så

også

tusind

her

milliarder kroner om

at

lav

en enkelt

den

to

gunstige

så

man